det fordi alt hvad vi gør her i folketinget vedrørende lovforslag og andre ting skal bogføres

man skal gøre det fra formandsstolen sådan er det

ikke fordi medlemmerne er uinteresserede men det er procedure

i dag er der følgende anmeldelser

der er mange fremsættelser skal jeg undlade at læse titlerne op jeg nævner alene numrene forsvarsministeren lovforslag nummer

børne og socialministeren lovforslag nummer

beskæftigelsesministeren lovforslag nummer

tretten økonomi og indenrigsministeren lovforslag nummer

femten uddannelses og forskningsministeren lovforslag nummer l seksten justitsministeren lovforslag nummer

to og tyve energi forsynings og klimaministeren lovforslag nummer

fire og tyve skatteministeren lovforslag nummer

fire og tredive kulturministeren lovforslag nummer

syv og tredive transport bygnings og boligministeren lovforslag nummer

seks og fyrre erhvervsministeren lovforslag nummer

en og halvtreds serdal

gade beslutningsforslag nummer b to jacob mark

beslutningsforslag nummer b fire

martin henriksen

og christian langballe forespørgsel nummer f to martin henriksen

jacob mark og

otte kenneth kristensen

titler på de anmeldte sager vil fremgå af

udenrigsministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om samarbejdet i arktis

venstre liberal alliance det konservative folkeparti

en gruppe på otte og firs medlemmer

indstilling fra grupperne om disse valg navnene på de valgte kan findes på folketingets hjemmeside og på folketingstidende DK samtidig er der fra grupperne fremkommet forslag om valg af formand og

er kun bragt én i forslag til hver af disse poster og navnene er optaget i

til den dagsorden der fremgår af folketingets hjemmeside